ministeren for udviklingssamarbejde har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om den særlige indsats

og redegørelsen vil fremgå af

udenrigsudvalget har afgivet beretning om udenrigsministerens håndtering af den historiske udredning om baggrunden for danmarks militære engagement i kosovo irak

har en række spørgsmål og en række ministre vi får besøg af

første spørgsmål er til justitsministeren og spørgeren er herre peter kofod

er kommet for langt fra borgerne visse steder jeg går ud fra

spørgsmålet heldigvis har vi jo snart de seks hundrede ekstra politibetjente som vi sammen har besluttet at styrke dansk politi med i oktober sidste år lancerede jeg udspillet nærhed og tryghed hvor det afgørende er at vi får politiet tæt på borgerne og at betjentene bliver synlige ikke kun i få udvalgte byer med politistationer

i de egne af vores land hvor der også er lidt længere mellem husene med udspillet styrkes det lokale politi med

politiarbejde som deres primære arbejdsopgave det er en markant forøgelse

initiativet er fuldt indfaset vil der være cirka fire hundrede politibetjente der er dedikerede lokalbetjente

og brugen af mobile politistationer som skal sikre politiets synlighed og tilgængelighed for eksempel i de mindre bysamfund hvor politiet ikke har en fast station på den måde sikres det at politiet kommer hen hvor borgerne er i stedet for at borgerne skal komme til politiet alle politikredse anvender de mobile politistationer

indeholder udspillet en række andre initiativer der styrker politiets nærhed til borgerne og øger trygheden jeg vil fremhæve bestil en betjent som er blevet gjort landsdækkende for en måned siden politiet har allerede modtaget en hundrede og seksten bestillinger på

betjente og samlet set er jeg

er i fuld gang med at blive gennemført det håber

så vi får politiet tættere på og så skal vi jo i to tusind og nitten forhandle om hvordan politiet skal se ud i de næste fire år

at spørgeren også vil vil rejse spørgsmålet om

vi når dertil men ministeren har

set ret i at der sker rigtig mange spændende ting for politiet i i den her tid

de her år der kommer en flerårsaftale som vi skal have lavet i løbet af to tusind og nitten ministeren lancerede sit udspil til

i slutningen af to tusind og atten og det er jo det ministeren henviser til i besvarelsen men jeg vil egentlig godt holde fast i det system vi havde for nogle år siden frem for at

med at bestille en betjent eller have en mobil politistation

det er sådan at vi alle sammen kan bestille en betjent hvis det skulle være nødvendigt at

det skulle der helst ikke være for meget nyt i at

mobile politistationer ja det er sikkert fint til noget det er godt til en hel masse men jeg tror bare ikke at det kan erstatte det der trygge og nære som man havde i sin tid med landdistrikterne der havde deres landbetjente som folk vidste hvem var det betød noget der var en eller anden tillid og der var en tryghed mellem befolkning og betjente jeg tror heller ikke at man kan sige sig fri for at de her nærpolitistationer som

at man ved at her er politiet de er der ikke kun tirsdag og torsdag de er der måske meget mere og det er sådan lokalt funderet på en måde så jeg tror man kan gøre rigtig meget når det kommer til ting der er mobile og nye serviceydelser man kan tilbyde men det allermest væsentlige

må være at der er mange betjente og at de

ud over danmark og der savner der savner vi stadig væk en hel del men forudsætningen for at det kan lykkes er at der er betjente nok så jeg vil høre ministeren jeg ved jo at det konservative folkeparti har meldt ud hvad målsætningen er for antallet af nye betjente i den flerårsperiode vi går i møde har regeringen

nogen målsætning eller er det kun de konservative

man sat gang i nogle undersøgelser og regeringen har ikke taget stilling til hvad udspillet

har tilladt mig i anden sammenhæng

og samtidig sikre noget nærhed nå

hvis man en til en gennemfører det udspil som ministeren lagde frem i slutningen af

det er gennemført er vi så der hvor vi skal være så

der er nogen fra politiet der kan komme ud og tage en

diskutere hvordan nærhed og tryghed fungerer bedst

en rigtig god ting vi har sat i gang og så synes jeg da det er noget vi skal udvikle

skridt nummer et men ikke det sidste skridt

i forhold til det her emne med de forhandlinger

at vi ikke ender i den situation at politiet så kommer for langt væk fra borgerne for politiarbejdet er jo også at møde borgerne uden at der er blå blink og der har jeg det sådan at det da vil være naturligt at vi drøfter det videre synes vi er rigtig godt i gang med det her jeg kan ikke forestille mig andet

fordi det kommer an på hvad der kommer som udspil i en kommende aftale men de partier der vil være med til at lave sådan en aftale

afsendt et spørgsmål til en minister

ministeren kender det første spørgsmål

herefter har ministeren to minutter til at svare i

kender ministeren ikke så har ministeren en halv minut

lidt mere levende hernede og hvis

lidt begejstret over at debattere med ministeren og derfor glemmer man tiden men det er det der sker hernede

jeg vil gerne byde velkommen til sundhedsministeren

fru karina adsbøl fra dansk folkeparti

og sytten samt efter vedtagelsen af lovforslag nummer l otte og halvfems om fredning af udbetalte erstatninger

et enigt folketing vedtog tilbage i april måned sidste år

en lovændring der bygger på en bred politisk aftale som vi har indgået i fællesskab om at sikre at patienter ikke længere skal stå i en situation hvor de bliver bedt om at betale en allerede udbetalt erstatning tilbage ved samme lejlighed sørgede vi for at endnu flere patienter kan få erstatning hvis de får en behandlings eller lægemiddelskade for eksempel en psykisk skade efter at have indtaget et

det konkrete spørgsmål så lad mig gøre det meget klart hvis regionerne kræver tilbagebetaling af erstatninger der er omfattet af den nye lov så vil det være helt uacceptabelt her taler vi altså om erstatninger der er tilkendt af patienterstatningen efter den første juli to tusind og atten hvor loven trådte i kraft men det er også vigtigt at sige at lovændringen jo gælder fremadrettet for erstatninger

tilkendt efter den første juli to tusind og atten der vil i en overgangsfase og det fremgår også af lovforslaget

kunne være sager hvor spørgsmålet om tilbagebetaling skal vurderes efter de

regler der var gældende inden loven trådte i kraft altså de gamle regler som vil gælde for sager der er afgjort før skæringsdatoen den første juli to tusind og atten og som sagt fremgår det også af lovforslaget i de sager

regler der var på daværende tidspunkt og også de domme der er faldet i sagerne

ønsker at at anke så vel som at at kræve en en tilbagebetaling hvis patienten i ankenævnet for patienterstatning for eksempel ikke har fået medhold i at man har ret til erstatning det vil så være højesteretsdommene som spørger også refererer til som vil komme ind i billedet i

vil det jo så bero på om der har været en

markering i den konkrete sag på at man tager

jeg har også i forbindelse med nogle af de skriftlige spørgsmål der er indgået indhentet nogle svar fra danske regioner og jeg vil selvfølgelig gerne uddybe yderligere over for spørgeren og også indhente yderligere svar fra danske regioner

viderefører nogle regioner så fordi de kan gøre det efter den tidligere lovgivning er ministeren ikke enig i at vi sendte et klokkeklart signal herfra om det var uacceptabelt den anden del er

til højesteretsdommene der er der jo taget et forbehold og det har mange af regionerne jo gjort

har fået udbetalt sin erstatning og ingen af parterne har klaget hverken patienten

så vil jeg som politiker vurdere

man ikke var berettiget til den erstatning så ville regionen jo have klaget det er jo det er hele essensen

jo i forhold til forbehold og så er der jo også den del

i god tro og om man har pengene men der er altså stadig væk nogle regioner der fortsætter med det her

fra folketingets side at

fandt det hensigtsmæssigt netop fordi patienterne aldrig kunne være sikre på at beholde deres patienterstatning så er der det i forhold til

hvor mange sager regionerne har frafaldet

om hvor mange de har frafaldet hvor der er taget

til grund for den politiske aftale vi indgik fordi vi ikke ville acceptere at der var patienter der havde modtaget en erstatning i god tro som lige pludselig oplevede at den så blev krævet

det var jo derfor vi ændrede reglerne det er jo det den politiske aftale går på men det fremgår meget klart af lovforslaget at vi ikke lavede lovgivning med tilbagevirkende kraft

første juli to tusind og atten og at det ville gælde for de sager der blev truffet beslutning om efterfølgende derfor vil der også som det fremgik af lovforslaget kunne være sager der stadig væk håndteres efter de gamle regler

om at danske regioner helt konkret redegør for hvor mange af den type sager

og der vil jeg selvfølgelig lige så snart jeg får det svar fra danske regioner oversende det til folketinget så vi også har

i lovgivningen men de kan jo lade være med at kræve de her patienterstatninger tilbage fra patienter der har modtaget

lovforslaget gør op med gældende retspraksis idet der med lovforslaget ikke burde komme flere nye sager om tilbagebetaling der mener jeg at vi har sendt et klart signal her fra politisk side og fra christiansborgs side

at det virker lidt mærkeligt at regionerne fortsat gør det efter det klare

at vi sendte et meget klart signal om at vi syntes noget af det regionerne foretog sig var men det ændrer ikke på at lovgivningsmæssigt og i forhold til skæringsdatoen og også den politiske aftale fremgår det meget klart af lovforslaget at vi i høj grad skelner mellem nye sager jeg tror også det er det der fremgår af det svar som

afgjort efter den første juli to tusind og atten og så gamle sager

jeg har spurgt danske regioner om for det er ikke informationer vi ligger inde med i sundhedsministeriet er om de gider redegøre for hvor mange sager

de konkrete forhold der er og lige så snart jeg får de svar oversender jeg dem selvsagt til folketinget

jeg skal bare lige høre ministeren om ministeren opfatter loven

hjemmel til at de kan tilbagekræve

eller hun skal betale sin erstatning tilbage at det står der ikke

netop i forhold til om regionerne har lovhjemmel til at undlade at rejse krav om at udbetalte patienterstatninger

skal tilbagebetales og der har ministeren så hentet et svar fra regionerne som som vurderer at at det skal de

vi indgik fordi vi syntes det var et kæmpestort problem at patienter der havde levet deres liv også efter en behandlingsskade så lige pludselig

kunne risikere at skulle betale en erstatning tilbage man egentlig havde brugt og måske

skænket det en tanke at man kunne risikere en ankesag der gik imod den oprindelige tilkendelse man havde

og også med den nye lovgivning sikrer at det ikke sker fremadrettet men det fremgår også meget klart af lovforslaget

gamle sager efter gamle regler som

er nødt til at køre efter den praksis der også er anlagt i forhold til højesteret jeg er så enig med spørgeren

hvad det er for en praksis vi synes er hensigtsmæssig også set i lyset af

har ændret loven efterfølgende men i forhold til konkrete spørgsmål er

altså velkommen til at stille dem skriftligt for jeg tror

beror på nogle af de juridiske vurderinger der også ligger i forhold til højesterets dom og det her med de konkrete forbehold der kan være i nogle af de gamle sager og hvor vi jo så også

fra danske regioner om hvor mange sager

men fremadrettet skal vi undgå de her situationer det er derfor vi har ændret loven og

spørgerens eget parti og jeg selv

mulighed for få en medspørger med det betyder at man får lov til at få to ekstra spørgsmål og ethvert folketingsmedlem har lov til at være spørger hver

men så kan man undervejs skifte sådan at medspørgeren bliver hovedspørger

fire og tyve spørgsmål til ministeren fra to personer fra

og at der står ikke en skid om specialsygeplejersker i psykiatri specialuddannelse af psykologer eller om et øget optag af psykiatere

for at forbedre ting i vores sundhedsvæsen

det altid anledning til nogle spørgsmål

relevante bekymringer som vi selvfølgelig så har en opgave i at

få afklaret og i relation til det

som spørgeren ligesom fremfører skulle være udgangspunktet fra

set har været vigtigt for regeringen i forhold til sundhedsreformen at sige at det her er

er mennesker der mangler sammenhæng i deres behandlingsforløb mangler at sygehuse altså i det tilfælde ofte psykiatrien egen læge og kommune taler mere sammen og får en forpligtende ramme for deres samarbejde her

der i dag gør at man for eksempel ikke i det omfang man

organisering og fælles ansættelser så man reelt set kan sørge for at nogle af de mennesker der lever med psykiske lidelser ikke oplever at blive kastebold mellem forskellige instanser og risikerer at blive genindlagt og genindlagt igen fordi der ikke er stor nok sammenhæng mellem det der sker

i høj grad er vigtigt med sundhedsreformen på såvel det somatiske område som

psykiatriområdet at sikre den her forpligtende ramme om samarbejdet i det nære sundhedsvæsen med oprettelsen af de en og tyve sundhedsfællesskaber men også med en kvalitetsplan for det nære at få gjort op med at der på en lang række områder i dag mangler bindende faglige standarder for hvad det er for et tilbud der skal være i vores nære sundhedsvæsen og det er jo noget af det som vi

i høj grad kommer til at investere både penge

vi får en en langt højere faglig standard

de tilbud der ligger i vores nære sundhedsvæsen og det vil også gavne mennesker med

reformudspil i har glemt de psykisk syge det er jo

man må sige at hvis vi kigger ind i vores sundhedsvæsen som ministeren også er inde på så er psykiatrien den sektor hvorom der flest gange har været sagt at her mangler man at få rettet op på noget fortiden

det ville jo da have været skønt

om man havde haft en regering der havde favnet og omfavnet den problemstilling så man havde lyttet til de mange røster der har været om at noget virkelig må gøres på det her område

både sind og bedre psykiatri jo fokuserer på er kvaliteten derude det er den kvalitet der skabes ved at man har nok af det man har brug for

man har nok af de folk der ved hvad det her drejer sig om og det er jo her deres kritik

så vil regeringen naturligvis sikre penge og menneskelige ressourcer ja

derfor må jeg spørge på vegne af sind og bedre psykiatri

over det samme hvor er det

og hvordan er det man vil sikre den menneskelige ressource som ministeren selv taler om skal sikre bedre kvalitet

milliard kr hvor vi i høj grad

har taget nogle initiativer til at sikre at vi bruger de kompetencer der er hos vores specialpsykologer og

i høj grad også har taget nogle initiativer i forhold til at sikre at de

til psykiatrisygeplejerske specialsygeplejerske som også omtales i

er rettet mod fremtiden så lige præcis de initiativer lå der jo i regeringens psykiatrihandlingsplan desværre må jeg jo konstatere at i det spørgsmål der handlede om rekruttering til psykiatrien og hvor regeringen gik til satspuljeforhandlingerne med et ønske om at der skulle afsættes

havde bakket mere op om den del også økonomisk

det har ikke været noget der har understøttet hverken kvaliteten i sundhedsvæsenet eller den demokratiske proces ja regeringen har fremlagt planer også i forhold til hvordan man vil skaffe mere personale

sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatri vil

jeg forstår godt frustrationen fra patientorganisationerne

plan for psykiatriens udvikling over de kommende år det vi bygger videre på nu med sundhedsreformudspillet er

set også at vi får de strukturelle rammer til at være med til at understøtte det samarbejde der skal være ude i det nære sundhedsvæsen mellem sygehus

hvis der er nogen mennesker i vores samfund der har behov for det så er det mennesker med psykiske lidelser der i dag oplever at der er alt for lidt sammenhæng i vores nære sundhedsvæsen derfor kunne jeg da godt have håbet på at spørgerens eget

står med fuldstændig ubesvarede spørgsmål i forhold til hvor de psykisk syge er henne i det her reformoplæg nu startede min kollega herre flemming møller mortensen med at komme med et citat fra en aktør jeg vil gerne komme med et andet og sige at nu beskriver ministeren hvordan det er vigtigt at syge og svækkede mennesker ikke er kastebold i systemet og det kan vi aldrig blive

det er en af de opgaver der er en bunden opgave men i det oplæg regeringen har lagt frem

de nye opgaver kommunerne får hvem er det der skal

og vil bare citere formanden for sind knud kristensen som har orienteret sig i regeringens udspil og siger

område når det flyttes ud til kommunerne hvem har de tænkt sig skal tage sig af det afdeling for vej og park og det sidste er nok mere et retorisk spørgsmål men bekymringen er der jo hvad er det der skal bygges op i kommunerne der gør at de kan tage hånd

synes at det er en opgave der på ingen måde er løftet i tilstrækkelig grad hver krone vi har brugt på at løfte psykiatrien siden to tusind og ti kan tilbageføres til beslutninger truffet i folketinget

beslutninger taget ud af deres eget budget ude i regionerne derfor synes jeg sådan set at vi skal kigge på de ting der ikke fungerer i dag hvis jeg kigger på psykiatriområdet der er mange ting der ikke fungerer som vi skal gøre bedre og det kommer vi til med det forslag til sundhedsreform som regeringen har præsenteret

og sikre kvaliteten derude og også sikre at vi har

for eksempel i kommunale sundhedshuse eller psykiatrihuse som vi kender dem fra silkeborg får sikret en mere sammenhængende behandling for mennesker med psykiske lidelser end regionerne har formået i dag

at der kan ske et kvalitetsløft at vi kan få nogle bindende kvalitetsmål som jeg også hører ministeren sige nogle bindende faglige standarder og når jeg læser udspillet

står krav mange steder og man så ikke har pengene med for det ved ministeren jo lige så godt som jeg

noget der skal være bindende hvis der er noget der skal være et krav så skal der penge med så vil der blive rejst slutkrav og det er jo derfor man står og er så rystende bekymret udeomkring man kan ikke få nogle konkrete svar i forhold til hvad det er der skal bygges op i kommunerne ud over det her meget luftige om kvalitetsløft og tilstrækkelige kompetencer

kommer der til at skulle følge økonomi med det er

det regeringen siger at vi

fordi mig bekendt har man bare sagt at man er imod sundhedsreformen på trods af at sundhedsreformen kommer til at sikre mere nærhed mere sammenhæng ikke mindst for mennesker med psykiske lidelser og at vi skal have hævet kvaliteten hævet kvaliteten derude hvor den mangler i dag og også gjort op med at regionerne desværre ikke har løftet opgaven for psykiatrien i tilstrækkelig høj grad så vi også får et løft for de mennesker med psykiske lidelser vi har i det her samfund det har de krav på det har de behov

det største problem i forhold til psykiatrien er det at der ikke været brugt penge nok

man mangler den faglighed den ekspertise der skal til for at behandle de

det er jo en kombination af forskellige ting men man kan sige at det er regionerne der har været driftsherre på opgaven når jeg taler med sind og bedre psykiatri har

ikke oplevelsen af at de synes at psykiatriopgaven er blevet løftet i tilstrækkelig grad i regionerne det vi jo lægger op til med sundhedsreformen er at vi også på psykiatriområdet er nødt til at lave nogle mere forpligtende samarbejdsrammer for den behandling man skal have så man ikke risikerer at der ikke er stærkt nok samarbejde mellem hvad der sker

i behandlingspsykiatrien hvad der sker i kommunen og hvad der sker hos egen læge derfor opretter vi de en og tyve sundhedsfællesskaber så man i langt højere grad kan være med til at sikre mere nærhed mere kvalitet og også en bindende forpligtende ramme om samarbejdet

vi går over til spørgsmål nummer fire som er med samme opstilling nemlig sundhedsministeren og herre flemming møller mortensen som hovedspørger

at når vi ønsker at forandre noget for at forbedre det og også forbedre psykiatrien i danmark

der vil komme bekymringer frem det skal vi selvfølgelig kunne svare på

set at vi med en ny kvalitetplan for det nære sundhedsvæsen i høj grad kommer til at sætte nogle fagligt bindende rammer for hvad det er for et tilbud man skal mødes med også hvis man for eksempel er ung med en psykisk lidelse

er meget store regionale forskelle på hvor hurtigt man bliver udredt og hvor hurtigt man kommer i behandling

at det er et af de områder som vi ønsker patientrettighederne udvidet på

at servicestandarderne kommer ind fra starten

ungepsykiatriområdet hvor vi sådan set mener at det vil være hensigtsmæssigt at vi også

den kapacitet vi har ude ved de privatpraktiserende speciallæger

børne og ungepsykiatri til at sørge for at børn og unge der har en psykisk lidelse kommer hurtigere i udredning og behandling lige så vel som vi på baggrund af det faglige indspil fra sundhedsstyrelsen ønsker at kigge på hvordan vi får mere nærhed i behandlingen

nogle af dem der i dag modtager deres tilbud i den ambulante behandlingspsykiatri i højere grad kan modtage det kan være samtaleterapi det kan være psykologbehandling

ude i et kommunalt sundhedshus eller

hos egen læge i en form der rykker tættere på og dermed

kan iværksættes hurtigere end vi ser nogle af forløbene blive i dag det handler grundlæggende om at skabe nærhed og sammenhæng i vores behandling men det handler også om at løfte kvalitetsstandarderne for det vi byder vores psykiatriske patienter i vores sundhedsvæsen i dag

hvor der i høj grad er rum for forbedring

kommuner kan præstere på det her område vil ministeren prøve billede af i hvor høj grad

til at tage sig af psykisk sygdom jeg kan godt forstå

i forhold til hvilke personer man har men også

man skal flytte patienter fra et sted til et

andet sted hvor variationen

behandlingspsykiatrien ved det sidste spørgsmål jeg havde lejlighed til at stille til ministeren kritiserede ministeren regionerne har ministeren en kritik at rette mod

at en meget stor del af psykiatrien skal løftes ude i kommunerne det er det der får organisationerne til at sige hvordan skulle kommunerne dog i løbet af ganske kort tid komme til at få faglighed kapacitet og struktur til at kunne efterleve de kvalitetsstandarder ministeren

hvorfor skulle man dog ikke kunne styrke den del allerede ud fra det der er rammesætningen i dag hvorfor er det at det skal flyttes fra et regionalt niveau og ud til et kommunalt niveau

man ikke understøtte den nærhed som ministeren

i allerhøjeste grad understøtter

rose regionerne for det arbejde de laver jeg har nok bare et lidt andet

nuancer jeg synes det er en af de opgaver som vi kan se at regionerne på ingen måde har fået løftet i tilstrækkelig grad og vi har behov for at løfte vores psykiatri yderligere derfor fremlagde vi i efteråret en psykiatrihandlingsplan med tre og fyrre konkrete initiativer og med et økonomisk løft på to

milliard kr og derfor lægger vi nu op til at der skal være bindende kvalitetsstandarder for hvad

er der i høj grad nogle mennesker der i dag bevæger sig for langt

fået et lige så højkvalitetstilbud i det nære sundhedsvæsen og draget nytte af de psykologer vi har og draget nytte af at vi sådan set har nogle kompetencer også når vi kigger på børne og ungeområdet som er tættere på hvor folk er vi selvfølgelig ikke flytte behandlinger ud før vi har kapaciteten eller kompetencerne

eller kører det hele på pumperne fordi vi ikke har fagligt personale til at tage sig af dem er det det der er årsagen til at der i høj grad er forskelle regioner imellem og kommuner imellem

det det billede ministeren møder når ministeren drager rundt i landet for det er det billede jeg møder

ministeren drømmer sig jo til en løsning på nogle problemer

er i psykiatrien i dag og de er mange

vi fremlagde en psykiatrihandlingsplan i efteråret og det er derfor vi har taget en række initiativer og at vi også med sundhedsreformen lægger op til at tage nogle yderligere initiativer for at styrke nærheden og samarbejdet også for vores psykiatriske patienter der i dag oplever at blive kastebold mellem systemerne en forpligtende ramme i de en og tyve sundhedsfællesskaber

så flere mennesker med angst og depression fremover vil kunne modtage deres behandling i det nære sundhedsvæsen de behandlinger kan ikke flyttes før kapaciteten og kompetencerne er til stede og derfor kommer vi til at investere i

egentlig at socialdemokraterne ville være med til det kan jeg høre at man ikke vil og det synes jeg er ærgerligt

så

og ressourcer med sådan en cirkellogik der hedder struktur og struktur og det en forpligtende ramme og bindende faglig standard og kvalitetsplan så løser det hele sig selv giver jo ikke nogen mening for det hele peger

nemlig at der skal investeres i det her

er det for penge der kan bruges til at ansætte de medarbejdere der gør at kommunerne kan overtage

der ikke er penge nok ældre sagen har helt samme bekymring

og hun peger så på nærhedsfonden på seks milliard kr hvor de tre milliard mig bekendt går til anlæg mursten

tilbage til drift og

om året og det er altså ikke varige midler eller tager jeg fejl og hvis vi kigger på

om året bare at ansætte to tusind ekstra sygeplejersker

nye fine begreber nye fine ord at man ikke er villig til at afsætte de midler der skal til

sikre det løft i psykiatrien som vi meget hurtigt kan blive enige om

den del der handler om drift i nærhedsfonden er selvsagt varige midler men det ændrer ikke på at det her er et ekstraordinært løft det et ekstraordinært løft med en nærhedsfond på seks milliard

jo ikke på nogen måde ændrer på at vi kommer til at skulle investere i vores sundhedsområde også psykiatrien i årene fremover vi forgriber os ikke på råderummet med den sundhedsreform vi lægger frem

et ekstraordinært løft på seks milliard kroner til at investere i sundhedshuse til at investere i en moderne almen praksis flere ambulancer landet over og også til at investere i flere hænder og et kompetenceløft her og nu seks milliard kroner ekstraordinært

når vi lægger en gennemarbejdet plan frem

en gennemarbejdet plan fordi der ingen lette løsninger er på de udfordringer vi står over for

psykiatriområdet hvor mennesker med psykiske lidelser sådan set har krav på at vi også vil investere også i årene fremover på at opbygge en bedre sammenhæng og mere nærhed i behandlingerne

gode dejlige ting ministeren står og nævner hun vil her i

er afsat min næste spørgerunde handler om hvorvidt

er der eller hvorvidt det er papirpenge så det vil jeg ikke gå ind i nu

tredivetusind børn med psykiske lidelser og når man kigger på det her danmarkskort med de nye sundhedsfællesskaber hvor vi pludselig får en og tyve enheder

i forhold til den større geografiske lighed hvad gør de sundhedsfællesskaber som ikke har børn og unge psykiatri

og aktivt vil gå ind i at tale om hvordan vi forbedrer vores sundhedsvæsen

da vi nedlagde amterne og skabte regionerne var socialdemokraterne jo også imod

at psykiatrien jo er koblet op på alle en og tyve sundhedsfællesskaber

til at ligestille psykiatrien og somatikken i det behov vi har for at løfte vores nære sundhedsvæsen og skabe bedre sammenhæng i årene fremover og det vil ikke mindst gavne mennesker med psykiske lidelser der i dag oplever for lidt sammenhæng mellem det der sker på sygehuse

ministeren glemmer alt hvad vi har skrevet om nærhed og andet til gengæld har vi noteret os hvor meget regeringen har kopieret fra vores sundhedsudspil i forhold til nærhed jeg forstår godt at patientorganisationer på det psykiatriske område siger jamen for pokker regering kom nu med noget vi bedre kan forstå hvordan

der med at sige at kommunerne skal have ansvaret og så ikke anvise hvordan de skal

den faglige kompetence til at løfte det

jeg lige bede ministeren om at svare på det spørgsmål jeg stillede før og som jeg ikke fik svar på synes ministeren at den

kvalitet der ligger i socialpsykiatrien den kommunale psykiatri i dag er ensartet

modsætning til socialdemokratiet som åbenbart hylder mangfoldigheden

ensrette så de bygger på faglige standarder det er lige præcis noget af det der er gennemgående i vores sundhedsreform at

er nødt til at bygge på en højere grad af faglighed det gælder også på psykiatriområdet fordi noget rykker nært på betyder det jo ikke at det bliver kommunalt drevet det handler jo om tilbuddene til de mennesker

kommer tæt på det kan være forankret ude i et kommunalt sundhedshus det kan være forankret i almen praksis hos specialpsykologer eller andre steder jeg håber egentlig på at socialdemokratiet snart vil gå

om så fru astrid krag er hovedspørger og herre flemming møller

når danske regioner påpeger at regeringen ikke har fremlagt konkrete beregninger på hvordan man vil spare to hundrede og halvfjerds million kroner på nedlæggelse af regionsrådene jævnfør ministerens svar til danske regioner på twitter

påstanden om at regeringen ikke kunne kende forskel på millioner og milliarder

vi skal diskutere på jeg diskuterer gerne indholdet i vores sundhedsreform men ikke det der har sådan lidt amerikansk

vores nærhedsfond som spørgsmålet jo koncentrerer sig

penge som kommer ud over det råderum som kommer til at ligge der år for år og hvor meget af det også kommer til det at skulle investeres i at styrke vores sundhedsvæsen

som man sådan set kun har hvis man vil være med til at lave

vi ved at forenkle strukturen som vi kender den i dag

i forhold til hvor beslutningerne træffes noget af det kommer direkte fra regionsrådene men noget af det kommer jo også som det fremgår af faktaarket der følger sundhedsreformen fra de administrative besparelser der ligger på ikkesundhedsområderne altså på nogle af de opgaver som regionerne i dag udfører og som fremover bortfalder

flytter op til staten og hvor vi forudsætter at der ikke skal være den samme administration på området det er penge som vi ønsker at flytte fra bureaukrati og administration til behandlinger vi ønsker at investere i vores sundhedsvæsen

og som sætter os i stand til ekstraordinært at løfte sundhedsvæsenet med seks milliard kroner seks milliard

der kan gå til nye sundhedshuse der kan gå til at modernisere den almene praksis

ambulancer landet over og dermed styrke trygheden i hele landet

hvor halvdelen kan gå til at styrke kapaciteten rekruttere flere hænder kompetencerne ude i det nære sundhedsvæsen det gør vi for at sætte patienten først i vores sundhedsvæsen og styrke vores sundhedsvæsen

det må afklares

når der er så stor en bekymring for den del af de seks milliard kroner i nærhedsfonden der ikke er nye penge

at forudsætte nogle effektiviseringsgevinster

i et sundhedsvæsen hvor medarbejderne er pressede allerede nu

flere af landets førende sundhedsøkonomer

dybt i regeringens papirer og alligevel

bla at der jo er visse elementer af finansieringen der minder om tænk på et tal det er helt uklart hvordan det finansieres og

er sågar nogle sundhedsøkonomer der har sammenlignet

at bede regeringen om ganske enkelt

der er bag ved sundhedsministeren nemlig i finansministeriet der ligger et helt klart papir har statsministeren sagt

kan man vel få at se på et tidspunkt det ville jo være det allerbedste man

kunne gøre for det videre forløb omkring

den her sundhedsreform der er blevet kastet på bordet af regeringen hvis vi bare kunne få de tal frem

til kommunerne eller staten når vi snakker kollektiv trafik det specialiserede socialområde eller specialundervisning eller om det er jordforurening udbud af ungdomsuddannelser

og den regionale udviklingsstrategi partistøtten er firs

det bedste bud jeg har set på hvad de koster er fem million kroner om året

har kaldt et helt ekstraordinært løft og en saltvandsindsprøjtning og

jeg ved ikke hvad i vores sundhedsvæsen

jo fordi vi er bange for hvad der vil ske

gevinster ikke realiseres hvem er det så der skal løbe endnu hurtigere hvem er det der kommer i klemme og det vil jo i sidste ende være patienten

bare spørge ministeren helt stille og roligt

at signalere og dermed også faktuelt

på sundhed med vores udspil til sundhedsreform

er penge der bliver sparet på sundhedsområdet så må jeg bare

at det er faktuelt forkert den administrative besparelse vi lægger op til

områder det fremgår også af det faktanotat som jeg tænker at spørgeren godt selv kan finde inde på finansministeriets hjemmeside i forhold til at beskrive økonomien på

er sådan at regionerne i dag bruger omkring to

som regionerne varetager ud af de penge forudsætter regeringen at vi kan spare to hundrede og halvfjerds

flere medarbejdere derude flere ambulancer

ind og forhandle om hvordan vi kan lave det her ekstraordinære løft på sundhedsområdet det tror jeg da

og se at vi vil løfte vores sundhedsområde vi mener ikke at det er forgribe sig på råderummet som ministeren sagde men at det er fuldstændig rimeligt at vi investerer i vores fælles sundhedsvæsen det er der brug for jeg har set det der faktanotat som ministeren omtaler der er jo ikke noget regnestykke der er jo ikke noget svar på det vi spørger om nu siger ministeren så

de her penge og så bruge dem på sundhed

på hvilken baggrund forudsætter men det når vi kan høre at de regionale udviklingsstrategier

hvordan pokker hvis man må sige det i folketinget kan man så få det pumpet op til så

de sidste ti år generelt i regionerne hvor der er kommet knap tusind ekstra ansatte i administrationen ud af de to milliard kroner lægger regeringen op til hvert år at kunne flytte det der svarer til to hundrede og halvfjerds million

til behandlinger det giver os mulighed for at lægge en milliard kroner ind i nærhedsfonden så vi når op på seks milliard

som vi kan investere ekstraordinært i vores sundhedsvæsen fordi vi ønsker at investere i vores sundhedsvæsen et mere nært sundhedsvæsen et mere sammenhængende sundhedsvæsen et sundhedsvæsen hvor vi sætter patienterne først løfter kvaliteten og

fuldstændig udenom tale i floskler og

gentagelser og det er det vi er vidne til her

jeg vil blot spørge ministeren er det intentionen at leve op til det

som ikke giver svaret som stadig væk finter alle

økonomi til det når man siger

udviklingstrategierne i regionerne

spares så og så meget og danske regioner så kommer tilbage med et regnestykke som

forhandlinger om hvordan vi kan løfte vores sundhedsvæsen hvordan vi kan forbedre vores sundhedsvæsen ved også at lave nogle forandringer

nogle penge fra bureaukrati og administration til behandling og høj kvalitet for patienterne

så lægger vi op til at der ud af de to milliard kroner man bruger

lidt mere end ti procent frem mod to fem og tyve til at kunne lægge ind i nærhedsfonden så vi samlet set flytter

de ændringer vi laver i relation til regionsrådene men også de ændringer vi laver i forhold til

når en regional udviklingsstrategi falder bort

i kulturministeriet og andre ændringer som følge af sundhedsreformen

kigge på og sørge for at de frigjorte penge i stedet for kan gå til at styrke vores sundhedsvæsen jeg håber egentlig at socialdemokratiet vil gå ind i de forhandlnger så vi i fællesskab kan være med til

en meget saglig drøftelse

og innovationsministeren tidligere har sagt vil blive foldet ud

foldet ud eller bliver det ikke foldet ud hvis ikke det bliver foldet ud snart

det er det regeringen gør med den sundhedsreform vi har lagt frem vi har sådan set også med sundhedsreformen lagt op til at ekstraordinært kan investeres seks milliard kroner i vores sundhedsvæsen

flere ambulancer og flere medarbejdere derude med højere kompetencer

bureaukrati og administration til behandlinger det er omkring ti procent af de administrative udgifter der i dag ligger på ikkesundhedsrelaterede områder

spørgsmålet er vel egentlig om socialdemokratiet seriøst mener at det er urealistisk at kunne spare omkring ti procent af de administrationsopgaver der i dag ligger i regionerne

provokerende at regeringen tror vi er så dumme at vi ikke kan forstå at

flytte den kollektive trafik til kommunerne det specialiserede socialområde til kommunerne

ungdomsuddannelser og kultur til staten

der kan sandsynliggøre at regeringen kan komme i nærheden af de to

at socialdemokratiet mener er helt urealistisk at man forenkler en struktur og lægger nogle opgaver ud til kommunerne og lægger nogle opgaver op til staten

har administration på området lad os tage kulturområdet i dag administreres der nogle relativt små beløb fem steder med

det betyder at vi som regering i høj grad står på mål

de ikkesundhedsrelaterede administrative opgaver som i dag koster omkring to

fem og tyve kan frigøre

tiden til at passe

som om der er gået systematik i at overtræde taletiden

på administration i sundhedsreformen at regeringen ikke medregner udgifter til honorarer

op mod omkring tre hundrede nye bestyrelsesposter i de en og tyve sundhedsfællesskaber

vi forhåbentlig får afklaret nogle af de misforståelser og myter som jeg kan høre at også socialdemokraterne har turneret rundt med

ligge en masse bestyrelseshonorarer så

i sundhedsfællesskaberne hvor sygehusene almen praksis og kommuner vil være repræsenteret altså de her en og tyve sundhedsfællesskaber der skal skabe en mere forpligtende ramme

vores samarbejde i det nære sundhedsvæsen til gavn for patienterne

er en del af deres jobbeskrivelse at de skal være med til at understøtte et bedre samarbejde og derfor lægger vi selvsagt ikke op til at direktøren for akutsygehuset eller for psykiatrien skal have en højere løn jeg ved ikke om det er det

havde tænkt det gælder sådan set også den politiske overbygning det er ikke sådan at regeringen lægger til grund at når man som borgmester og som sundhedsudvalgsformand skal være med til at koordinere og påtage sig ansvaret for at vores nære sundhedsvæsen kommer til at være mere sammenhængende for patienterne at der bliver lavet ordentlige udskrivningsaftaler så vi ikke taber mennesker med psykiske lidelser når de går fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien

ikke op til at honorere borgmesteren eller udvalgsformanden højere så det er

set meget rart at kunne afklare de ting så er der regionsrådene som vi har i dag med de to hundrede og fem regionsrådsmedlemmer de erstattes jo af samlet set kan man sige en og tredive

forankret i sundhedsvæsen danmark der lægger vi op til at de skal have et bestyrelseshonorar

som vi håber på vil være en del af et flertal til at tage ansvar for vores sundhedsvæsen og jeg kan også sige at det har vi også taget højde for i de direkte besparelser vi har opgjort til at være en milliard kr og som vi så overfører til nærhedsfonden til at styrke

stå med nogle penge som vi så kan bruge på vores sundhedsvæsen og kalde det et ekstraordinært løft er enormt realistisk vi

det kommer til at koste i bestyrelseshonorarer jeg går ud fra at de her bestyrelser også skal have en eller form for betjening

der skal vi bare være helt rolige det har man styr på men så læg det da frem kære regering

det her der bekymrer ikke bare os socialdemokrater men de organisationer der har været kritisk på banen og

med et fingerknips kan fremtrylle alle de her nye frie midler til vores sundhed i et sundhedsvæsen der i forvejen er så presset så ligesom jeg sagde før hvis hvis det er så realistisk før var det

på noget som på papiret koster fem million

er realistisk nok siger ministeren fair

sige til ministeren her hvis det er modregnet hvad det kommer til at koste i honorarer at have de her

at sekretariatsbetjene dem så læg det frem

stedet for diskutere de steder hvor vi helt konkret er enige om at vi har brug for forandring og

for nye løsninger men virkeligheden er at

billede af at vi får et enklere system når vi går fra tre til to niveauer nej

går fra tre til fire ja nogle vil endda sige fem niveauer når vi kigger på at kommunalbestyrelserne også skal involveres her

der bliver flere lukkede beslutningsgange i øvrigt og det vil selvfølgelig komme til at koste

i kroner og øre og derfor bare den her stille appel

med den opfattelse at der var tre hundrede bestyrelsesposter der skulle have et honorar

det regeringen lægger op til vi lægger ikke op til at sygehusdirektøren eller psykiatridirektøren eller borgmesteren skal have mere i vederlag

er det jo sådan at der vil være seks og tredive poster som vi forudsætter at der skal være en eller anden form for honorering af og det har vi også taget højde for i forhold til de direkte besparelser som vi lægger op til frem mod

en milliard kr som vi så kan overføre fra administration til bedre behandlinger i vores sundhedsvæsen og det er jo en prioritering i sidste ende at vi forenkler og på den måde egentlig kan investere flere penge

af de mange bestyrelser og hvor mange mennesker der skal i spil og og hvor lukket det bliver i forhold til hvordan man som borger har adgang og hvordan man som presse har indsigt i hvad der foregår her i modsætning til det gode demokratiske system vi har i dag med lokale folkevalgte og indsigt så kan

ikke acceptere ministerens grundpræmis om at det her

bliver mere gennemsigtigt og mindre bureaukratisk

og forestiller ministeren sig ikke at der vil være nogle udgifter til til betjening af sundhedsfællesskaberne eller er de

og derfor forudsætter vi jo også at det er sundhedsforvaltningerne der skal være med til at sekretariatsbetjene sundhedsfællesskaberne også så vi sikrer at der både er den viden der skal til

vores land sådan at man ikke får hele en og tyve forskellige løsninger men at man kan være med til at understøtte det med den sekretariatsbetjening der skal ligge fra

sige at socialdemokraterne ikke kan få tingene til at hænge sammen hvis socialdemokraterne forudsætter at borgmestre og direktører skal have mere i honorar

det lægger vi ikke op til fra regeringens side vi lægger op til at de seks og tredive

skal have en form for honorering og nej vi lægger heller ikke op til at der ikke skal være gennemsigtighed i beslutningsstrukturen der vil jo som det fremgår af vores sundhedsreform både skulle være borgerhøringer patientinddragelse og selvfølgelig gennemsigtighed og transparens i de beslutninger der bliver truffet

nuværende spørgsmål afspejler jo den massive kritik som også vi socialdemokrater har en forståelse

nemlig hvorfor regeringen dog ikke har mere åbenhed omkring den økonomi der ligger bag regeringens sundhedsreform nogle har sagt at

der er så mange ting det er som tænk på et tal eller tryllestavsmagi

til økonomien nu svarer ministeren jo igen på en måde så det virker som om kritikken fuldstændig preller af som om det ikke kan være befordrende for

de politiske initiativer og de politiske drøftelser som socialdemokratiet rigtig gerne vil være med i for

at skabe mere nærhed i vores sundhedsvæsen men det er dog irriterende at der er de her usikkerhedspunkter som alle må trække frem og

vi kan ikke få en forståelse af det vi kan ikke se hvordan det

her hænger sammen rent økonomisk og der synes jeg jo at regeringen i den grad sætter snublesnore op for sig selv

kommer fra den forenkling vi laver når vi går fra tre politiske niveauer til to politiske niveauer når vi administrativt også skærer ned på de ikkesundhedsrelaterede områder der i dag ligger i regionerne det muliggør at vi kan flytte en halv milliard kroner fra administration og bureaukrati

det ekstraordinære løft er jo en vigtig del af den investering der skal være i vores nære sundhedsvæsen over de kommende år

ligesom vi i sin tid lavede fonden

til at bygge vores moderne supersygehuse landet over

fond til vores specialiserede sundhedsvæsen nu laver vi en nærhedsfond hvor vi lægger seks milliard kroner ekstraordinært så de kan investere i en moderne sundhedshuse i almene praksisser i flere ambulancer i flere kompetencer derude

gerne lige kunne bladre papirerne godt og grundigt igennem

der er nogen der skal få mulighed i forhold til det her

økonomien vi stiller naturligvis spørgsmål om hvor

og det er ikke blot socialdemokratiet der stiller de her kritiske spørgsmål det er der godt nok også mange sundhedsøkonomer og eksperter der har gjort siden midt i januar da regeringen fremlagde deres udspil

er nogle af de myter jeg kan høre at også socialdemokratiet turnerer rundt med blandt at regeringen skulle lægge

at tre hundrede bestyrelsesmedlemmer

på akutsygehuset eller de øvrige sygehuse skal have et yderligere honorar og gælder borgmestrene og udvalgsformændene altså de to

i vores fremtidige sundhedsfællesskaber så vi også får en stærk forankring ude i kommunerne når vi nu også med bindende standarder løfter kvaliteten i vores nære sundhedsbehandling

men derimod på seks og tredive og det uddyber vi selvsagt gerne også i de politiske forhandlinger hvor jeg også håber på at socialdemokratiet vil

på nogle besparelser man mener man kan opnå

man bevarer jo det regionale lag og så tilføjer man et nyt lag

i systemet og derfor står vi tilbage med et system der bliver mere bureaukratisk end det vi har nu

vil blive billigere at drive et tungere system med flere lag og mere bureaukrati og her siger vi bare helt stille og roligt helt fredsommeligt kunne vi så få lov til at se de beregninger der viser at man ved at lave et mere bureaukratisk system kan spare på bureaukratiet det vil ministeren ikke og jeg tror det fremstår stadig tydeligere hvorfor man ikke vil lægge de tal frem

hvad det er for nogle administrative besparelser på de ikkesundhedsrelaterede områder som regeringen ønsker at spare i årene fremover så vi kan flytte de penge fra administration til styrket kvalitet i vores vores sundhedsvæsen det der er vigtigt for regeringen også med nærhedsfonden på de seks milliard kr

set at vi også sætter en retning for sundhedsvæsenet over de kommende år hvor vi får mere nærhed og hvor vi får mere sammenhæng vi mener at de en og tyve sundhedsfællesskaber som er langt tættere på hvor borgerne bor i dag end de fem regioner er får en forpligtende ramme for det nære sundhedsvæsen det er der behov for

minutters intensiv og meget spændende debat om sundhedsreform og psykiatri nu går vi over til noget helt andet nemlig spørgsmål

det er til finansministeren og spørgeren er herre kenneth kristensen berth og han kommer fra

opfattelse i forhold til spørgsmålet om hvorvidt digital skat bedst gennemføres på eu plan set i lyset af ministerens udtalelse til ritzaus bureau den toogtyvende januar to tusind og nitten og kan man forvente at ministeren stadig står bag det mandat som ministeren fik opbakning til i europaudvalget for nylig og skal ministerens udtalelse forstås sådan at ministeren ikke længere er

det jo være mærkeligt hvis jeg stoppede så hurtigt så lad mig lige sætte nogle ekstra ord på nej jeg har ikke ændret holdning til hvorvidt det er en god idé at lave en eu skat i forhold til at lave en global

nej jeg tror ikke at der er mindsket risiko for at få en modreaktion fra usa altså sagen er jo den at en række europæiske politikere

at et andet land sagde at nu vil de lave en særlig skat for at ramme danske selskaber

vi naturligvis tænke at nå skulle

lave en reaktion den modsatte vej

viske det sagte væk og derfor er jeg bekymret for hvilken reaktion

fortsat er en global løsning lad os nu give

finansministerens ellers udmærkede mandat

at finansministeren her bekræfter den enighed som jeg mener vi har i dansk

kunne læse at som der står i overskriften

set ikke det vi åbnede mulighed for med det mandat

med det mandat sagde vi jo at vi ønskede

enige med finansministeren i at det meget vel kan betyde en modreaktion fra amerikansk side hvis

på det her er ganske ganske unisont jeg må så også sige

finansministeren nu kunne blive fristet til

og hvis det er sådan at man kan finde en eu løsning ved at de andre flytter sig hen på danmarks position

set et godt sted men det betyder at de

for en sådan model hvor man bliver beskattet efter omsætning og ikke efter hvor værdierne skabes betyder at alle de lande der eksporterer rigtig meget vil have selskaber

for skattekroner i danmark og det vil være til skade for den danske statskasse derfor er det at jeg advarer imod en løsning der kan føre til en sådan ny måde at beskatte på

modellen hvor man snakker om at lave en global minimumsbeskatning for at sikre at der er en jævn spillebane for alle selskaber

i forhold til en globaliseret verden

jeg havde den opfattelse at det mandat som ministeren gik efter i europaudvalget indebar som den tredje dot og nu citerer jeg fra

hvis der mod forventning ikke opnås enighed i

stilling til eventuelle tiltag i eu alene det vil regeringen også være indstillet på sådanne tiltag kunne være det tyske forslag indført i eu alene men det kunne også være andre forslag og man kan således heller ikke i den situation vedtage en dst

tax i eu ministeren er stadig enig i den tredje dot

selv og som skaber unødvendig støj omkring det

glæder mig at ministeren stadig væk står

foregår mellem canada og kina og mellem australien og indien derfor er ideen om at man skal finde en europæisk løsning og

har kunder fjernt fra danmark og derfor skal vi finde en løsning som kan dække os globalt det eneste der rent faktisk lever op til det

sidder sammen og er med til at finde løsninger på hvordan man går fremad

har selv en vurdering af at de inden for et år kan komme med et konkret forslag

for at finde fælles løsninger der er dækkende

pensionsalder så eksempelvis faglærte og ufaglærte kan trække sig tilbage før den almindelige

at høre jeg er rigtig glad

måske kan blive lidt klogere på hvad socialdemokratiet egentlig gerne

vi har gennemført rigtig mange kampagner for at lave efteruddannelse omskoling og varierende arbejdspladser

nedslidte men der er også mange der

fortsætter med at arbejde langt ud over pensionsalderen

især 65 årige

blevet på arbejdsmarkedet fordi de gerne vil være aktive

målrettet til folk

og startede på arbejdsmarkedet som tyve årig en bestemt aldersgrænse for faglærte ville betyde at jeg måske vil kunne stoppe

på pension som tres årig er det rimeligt

startet senere men måske har haft et mere nedslidende arbejde

ikke fordi der altid er lige nemt at være finansminister men

hvad det egentlig er for et forslag man i givet fald har fra

ændre reglerne så vi forhindrer nedslidning men også der hvor det bliver nødvendigt at give folk en tidligere pension går målrettet til dem

til at trække sig tilbage lang tid før andre

pensionsalderen stiger gradvis over de kommende mange mange år og allerede har gjort det

var det også under forudsætning af at man havde en ordentlig efterløn som tog vare på alle de mennesker

var startet tidligst på arbejdsmarkedet det kan vi se at den ikke gør længere efter at man

derfor er vores forslag jo at de mennesker der har været længst tid på arbejdsmarkedet også kan trække sig tilbage

pensionsalder på linje

skal gøres efter anciennitet på arbejdsmarkedet men jeg har ikke mødt nogen der kan sige efter hvilken anciennitet på arbejdsmarkedet

og lavede efterlønsreformen undersøgte vi om

muligt at lave en anciennitetsperiode i stedet for dengang havde man ikke oplysninger der gjorde at det var muligt at følge hvornår folk var

egentlig for et forslag hvilken anciennitetsoptjening er det

hvis man har haft en individuel pensionsordning tidligere med en aftalt pensionsdato

ikke noget i den lovgivning der er lavet herinde der ændrer det på det almindelige arbejdsmarked tjenestemænd går på pension på det tidspunkt der er aftalt ved deres ansættelse og fremadrettet bliver det også sådan at ministre og folketingsmedlemmer har præcis den samme pensionsalder

til jp finans at det sagtens kan lade sig gøre at lave et anciennitetsbaseret system

set ikke er omgærdet af så store udfordringer at finde ud af hvor lang tid folk har været på arbejdsmarkedet

det er den første del af spørgsmålet den anden del af spørgsmålet er synes finansministeren vil svare på om man principielt er enig eller uenig i at der kan være god fornuft i at differentiere pensionsalderen eller om man i virkeligheden bare forsøger

spørgeren siger jo at det er fordi efterlønsordningen blev ændret at man nu vil lave en anden pensionsordning den blev altså ændret

fru mette frederiksen var beskæftigelsesminister det er hendes navn der står på lovforslaget og derfor havde rigelig tid til at ændre det hvis det var muligt

vi har jo sagt at vi gerne vil se nærmere på hvad det er for et forslag men det bliver nødt til at blive mere konkret end de her syv overskrifter

mest konkrete man i dag kan se i den publikation der er udgivet derfra og som ikke giver noget bud på hvad

folk skal have lov til at forlade arbejdsmarkedet inden de er nedbrudte inden de skal gennem alle mulige jobafklaringsforløb og så videre og

stå med hatten i hånden og bede om førtidspension det er hele den grundlæggende idé fordi vi mener det er retfærdigt

er tale om mange mennesker som har lagt i gennemsnit ti år mere på arbejdsmarkedet end så mange andre har og fordi det rent faktisk også er de mennesker der har betalt de største regninger og den største pris for den krise og den genopretning vi har været igennem

det er jo heldigvis sådan at danskerne er mangfoldige og forskellige

en bestemt uddannelse eller er startet på arbejdsmarkedet

så ender man med bestemt situation det er sådan at fem og tredive til fyrre procent af de tres årige ufaglærte lever længere end tres årige

om man lever længe eller kort er meget uafhængige af ens uddannelsesmæssige baggrund men har langt mere at gøre med det man kalder for kram altså kost rygning alkohol og motion

helt andet hvis det var at man skulle kigge på

og regeringen har ikke nogen planer om

en ordning som stadig væk er mulig for nogle at bruge hvis de vælger at benytte sig af den

fordi man føler at man nu er i stand til at arbejde noget længere og ikke har udsigt til at ville bruge den

for at få sine opsparede midler tilbage

nogle stykker der har benyttet sig af men at ændre efterlønsordningen som den er

til problemet med nedslidning generelt på arbejdsmarkedet vi var jo lidt inde på det før i det tidligere spørgsmål

set fra hans synsvinkel giver seniorførtidspensionen allerede tilstrækkelig mulighed for tidlig tilbagetrækning

det er jo en ordning som både fagbevægelsen og patientforeninger har udråbt til at være

for nedslidte men en ordning for de helt nedbrudte er det ministerens og regeringens ambition at den eneste vej til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for nedslidte skal gå via arbejdsprøvning møder med sagsbehandlere og lægekonsultationer

så det er altså ikke sådan en afslagsordning hvor det er umuligt for folk der

har været omkring nedslidning det er måske fordi kendskabet til ordningen ikke er kommet ud i det omfang som vi har regnet med

overveje hvad vi gør i forhold til at sikre at danskerne ved at der er en model for at trække sig tidligere tilbage

er nedslidt men jeg er principielt tilhænger af

en visitation i forhold til at man kan komme på dem vi har behov for at have et arbejdsmarked hvor vi kan omskole og efteruddanne folk

jo flere der tilbyder deres arbejdskraft i danmark jo flere jobs vil der være besat og dermed rigere samfund i danmark

bare spørgsmålet om hvordan man bedst gør det jeg tror og er overbevist om at grunden til at der ikke er flere mennesker der søger om seniorførtidspension

at det ikke er en værdig måde som ordningen er strikket sammen på at forlade arbejdsmarkedet på

hvis man har arbejdet ti år længere end en akademiker i nedslidende jobs i jobs hvor man løfter mange kilo

så også har en værdig måde at forlade arbejdsmarkedet på en lillebitte smule tid

antal år eller er det en funktion i hvor meget man har betalt ind i skat eller er det en livshændelse

hvis det spørgsmål om hvor lang tid man har været på arbejdet

hvis man nu har arbejdet rigtig meget ekstra

det er som pædagogmedhjælper hvordan tæller

den model vi har i dag hvor det er en ordning der er baseret på ens

specielle ordninger hjælpeordninger til dem

tusind og elleve som et plaster på såret for at man forringede efterlønnen markant anslog man at otte tusind ville gøre brug af den her ordning

nyeste tal er nu kun 700 er det ikke et udtryk for at den ordning ganske ikke fungerer eller at den er for svært tilgængelig

uværdig for mennesker at søge fordi den ikke tager højde for hvad

er fordi ordningen er mindre kendt at komme ind i

er fordi man ude i a kasserne i i arbejdsformidlingerne

sundhedscentrene eller hvor man nu ellers er ikke har kendskab til at

folk kan blive hjulpet ud af arbejdsmarkedet hvis det er sådan at de er nedslidte hvis det er sådan at de har behov for at fællesskabet giver dem en mulighed for

tilværelse uden for arbejdsmarkedet det synes jeg da vi i fællesskab skulle undersøge hvad er det der gør at brugen af seniorførtidspension

fastsætter fristerne for hvornår de vil betale deres regninger

slå fast at alle offentlige myndigheder bør betale deres regninger til tiden og det gælder selvfølgelig også kommuner og regioner som sorterer under mit ressort

have stor betydning for den enkelte virksomhed hvis det offentlige ikke betaler til tiden for en vare eller et stykke arbejde som virksomheden har leveret det har sammenhæng med at den virksomhed jo også selv har regninger der skal betales en ubetalt regning kan

negativ betydning for en virksomhed også når det er det offentlige der er skyldner

min holdning er klar det er ikke ret og rimeligt hvis kommuner eller andre offentlige aktører betaler regninger for sent at man ikke betaler til tiden kan i min optik kun komme på tale hvis der skulle være en form for tvist som handler om at der ikke er blevet leveret det som er blevet aftalt det er en situation vi alle sammen kender sikkert fra vores egen hverdag at man kan

har fået og så kan der opstå en tvist de situationer skal selvfølgelig håndteres inden for de rammer der er fastsat for løsning af tvister i den enkelte kontrakt og det betyder også at man ikke har en ensidig adgang til at beslutte at man ikke vil betale kommuner og andre offentlige aktører kan ikke det

understrege ensidigt fastsætte frister for betaling når en virksomhed leverer en ydelse det er virksomheden

betalingsfristen og der er regler om fastsættelse af betalingsfrister i eus betalingsdirektiv

fastsætter at betalingsfristen ikke kan være mere end tredive dage

offentlige myndigheder skal overholde deres betalingsfrister på samme linje som vi som borgere i forhold til offentlige myndigheder skal overholde vores situationen er imidlertid bare den

på virksomheder som

fastsætter den offentlige myndighed ensidigt det synes jeg simpelt hen ikke er ordentligt

der er jo lige præcis de negative konsekvenser som ministeren gør opmærksom på den virksomhed som har udført et stykke arbejde for en offentlig myndighed har jo nogle som de skal honorere de skal honorere lønninger de skal

materialer som de har indkøbt og så videre og så videre så det er simpelt hen ikke ordentligt

skal vi sige storebroren i det her foretagende

selvfølgelig glad for at ministeren er principielt enig i men

gerne have flyttet på det her på hvilken måde har

støtte ret på de eu regler og hvad ved jeg når nu den lille virksomhed

den region som

hvor er det så man går hen og slår i bordet

det er jo det som jeg gerne vil have ministeren til

overveje det der med tvister skal

en lille håndværker står med en regning som han ikke får

eller en anden myndighed ensidigt fastsætter betalingsfristen og slet ikke er påvirkelig over for at man sender en rykker

forhold mellem to aktører som er meget skævt fordi den offentlige myndighed jo tit kan være en meget afgørende kunde for den private virksomhed som leverer til den pågældende

er en kommune en region eller staten derfor er der en skævhed i det forhold men man kan sige at helt grundlæggende og det er jeg så glad for

og det var vi sikkert også inden vi mødte ind her i dag

jeg ser på den den ser jeg på på samme måde som spørgeren det næste spørgsmål der kommer om lidt

femten udsendte en vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter som også gælder for offentlige myndigheder og det er jo et sted

der er en vejledning som er retledende men men jeg ville gerne ind til

imellem de to aktører og det vender vi tilbage til i næste spørgsmål

fastsat af leverandørerne i lighed med det som blandt andet kommuner fastsætter

vejledning fra moderniseringsstyrelsen som jeg omtalte i forbindelse med det forrige spørgsmål om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling sendes til alle kommuner og regioner inden udgangen af februar måned ved samme lejlighed vil det blive understreget

jeg gerne se på om der er behov for at skabe muligheder for at anvende sanktioner over for kommuner og regioner hvis de ikke sørger for at få betalt deres regninger til tiden det kan jo virke som om og jeg siger det med vilje sådan altså at det kan virke som om kommuner og regioner i dag ikke har tilstrækkeligt incitament til at sørge for også at foretage betalingerne

ikke tænkt mig at komme med en færdig model for det her i dag

gerne se nærmere på hvordan det kan gøres og selvfølgelig også tage en dialog både med spørgerens parti og andre af folketingets partier for at finde ud af hvordan vi kan sætte

udtrykket et hyrdebrev til kommunerne om

deres forpligtelser og det burde jo være en selvfølge at

er godt tilfreds med at ministeren vil tage det initiativ

den kommune som er blevet så stor at han har svært ved

og hente et tilsvarende stykke arbejde

det arbejde ministeren bliver nødt til at foretage er

det kunne jo også være en del af de

i forhold til almindelig

i i vores samfund og at det er et krav fra samfundet at man som

det med ind i ja nu håber jeg jo på det er en anden minister der skal føre de kommende forhandlinger

jeg betragter som en udstrakt hånd i forhold til at vi sammen også kan diskutere forskellige former for løsninger på problematikken derfor synes jeg også at noget af det

kunne sætte i gang var at prøve at få en afdækning af problemets omfang om er tale om enkelte kommuner hvor der er et særligt problem

det er noget der er spredt ud over alle landets

kommuner og så i forbindelse med det se på hvad det så er for sanktioner eller aftaler eller andet der passer til

den del af det og også et tilsagn om at naturligvis vil socialdemokratiet være med til at tage en drøftelse om hvordan man sikrer ret og rimelighed på det her område men bare en lille venlig opfordring sørg nu for at spørge organisationerne som repræsenterer de her små håndværkere og lad være med kun at spørge dem der forsømmer deres

løsningen af det her faktisk har langt større betydning end vi sådan i dagligdagen

lille virksomhed at man oplever ret og rimelighed begge veje og det er det her i hvert fald med til

ødelægge derfor synes jeg ministerens tilgang er fornuftig

så er vi i hvert fald enige om at det offentlige selvfølgelig altid skal opføre sig ordentligt

borgere og virksomheder og det er jo det der er kernen i det spørgsmål der er stillet her i dag så tak for lejligheden til at

en flytning af en borger der er så hæmmet at vedkommende ikke kan benytte offentlige transportmidler til en lille afsidesliggende landsby i en anden kommune herunder tilbyder omfattende flyttehjælp og ledsagelse af borgeren til tilflytningskommunens jobcenter vel vidende at borgeren ikke har nogen forbindelse til den tilflyttede kommune således som det er tilfældet med greve kommune som omtalt i

er en problemstilling som vi har diskuteret

ved flere lejligheder i folketinget nemlig

social eksport af udsatte borgere og flyttehjælp og lign i

jeg vil sige at det er min opfattelse at kommunerne ikke bevidst må skubbe deres opgaver over på andre kommuner ved aktivt og systematisk at tilskynde borgere til at flytte til en anden kommune

ansvar for at løse deres opgaver på en ordentlig måde derfor har vi også taget problemet alvorligt i november måned indgik vi således en aftale mellem regeringen socialdemokratiet og dansk folkeparti

imødegå problemet i forhold til flyttehjælp aftalen betyder at det fremover bliver

regeringen fremsætter i april måned et lovforslag så den ændring som et bredt flertal i folketinget står bag

kraft per første juli i år så må jeg sige at jeg forventer af alle kommuner at de påtager sig at løse opgaverne

til de socialt belastede borgere der måtte bo i kommunen på en ordentlig måde og at det er både usympatisk og asocialt hvis nogle kommuner søger at skubbe

bekymrende fordi vi oplever at relativt velstående kommuner bruger grovere og grovere metoder til

skubbe socialt udsatte borgere ud af deres kommune med endestation steder som eksempelvis lolland eller andre kommuner som i

det svært vi havde en sag i glostrup kommune i efteråret hvor en socialudvalgsformand havde den dobbeltrolle at han

fik folk til at flytte til lolland og samtidig udlejede

boliger på lolland til socialt udsatte det er jo

i greve kommune hvor man har hyret et privat firma

ikke rigtig kan bevæge sig og ikke kan bruge offentlig transport og

købmand og det skaber jo det som vi i mange andre sammenhænge bekæmper det skaber jo lokalsamfund

så mange arbejdende forældre at se op til det skaber

sværere for kommunen at få råd til at have ordentlige daginstitutioner og folkeskoler men det skaber også en situation hvor de børn børn

spejle sig i nogle forældre som har været og det bekæmper vi jo i

man har det i kvarterer og vi prøver at skabe blandede skoledistrikter hvor bankdirektørens søn går i klasse med rengøringsdamens datter

alligevel ser vi altså stadig kommuner som bruger de her metoder og som på en

skubbe borgere fra en kommune til en anden

det her med at man hyrer private mentorer til at hjælpe med

at skubbe socialt udsatte ud af kommunen og

håber jeg at min holdning er meget kendt for den er nemlig meget klar

også lige gjorde rede for her jeg håber at vi med den aftale som regeringen har indgået med

får sat en stopper for den sociale eksport det er jo lidt svært at vide på forhånd da det her

før de nye regler træder i kraft jeg kan dog glæde mig over at den ene af de involverede kommuners borgmester nemlig lollands borgmester har udtrykt glæde over den aftale som vi sammen har indgået så jeg håber da bestemt

vi kommer til at løse de her problemer fremadrettet

fuldstændig enig i spørgerens betragtninger om at det er vigtigt at børn har

se op til og kan se at penge ikke er

noget der kommer fra at folk går på arbejde det betyder også noget

at det er noget som vi har en bred enighed om og jeg vil opfordre kommunale politikere såvel som embedsmænd der måske i et svagt øjeblik har overvejet at benytte sig af sådan nogle metoder til så at se ministerens svar

klarhed over at det ikke er noget der bliver accepteret

tak til økonomi og indenrigsministeren

et spørgsmål til energi forsynings og klimaministeren og det er fru karin

til halvtreds procent for borgere i viborg

på artiklen som spørgeren refererer til at stigningen skyldes grundbeløbets ophør grundbeløbet ophørte som planlagt ved udgangen af to tusind og atten eus statsstøtteregler betyder at støtten ikke længere kan forlænges det drøftede vi i forligskredsen senest i forbindelse med energiaftalen hvor socialdemokratiet jo også var med det er en sag som jeg tager meget alvorligt og derfor har det været meget vigtigt for mig at sikre gode rammevilkår så værkerne selv har mulighed for at nedbringe priserne regeringen har sammen med resten af folketingets partier med energiaftalen sidste år lempet elvarmeafgiften markant derudover er produktionsbindingerne som aftalt ophævet i mindre områder fra den første januar to tusind og nitten regeringens ambition er at produktionsbindingerne også ophæves for de større værker nogle varmeværker vil have svært ved at holde varmepriserne nede

de forbedrede rammevilkår med energiaftalen blev regeringen og resten af forligskredsen derfor enige om at afsætte en samlet pulje på fem hundrede og fyrre million kroner til netop

grundbeløbsramte værker og forbrugere med hensyn til den korte varsling af prisstigninger i viborg

jeg enig i at det er utilfredsstillende det er vigtigt at varmeforbrugerne har vished om størrelsen på deres varmeregning det ikke er i orden at så store prisstigninger kommer som en overraskelse jeg vil derfor opfordre varmeselskaberne til at følge den praksis som forsyningstilsynet har lagt

varmeforbrugerne eller viborg fjernvarme

til gengæld glad for at høre at der er fundet en midlertidig løsning på problemet i viborg hvor viborg fjernvarme betaler den ulovligt varslede del af varmeregningen tilbage

stigning i fjernvarmeprisen per

otte og halvfjerds procent i forhold til fjernvarmeprisen

så det øjensynligt ikke skulle se så voldsomt ud og derfor har jeg nævnt tallet halvtreds procent i hovedspørgsmålet til ministeren men det er en meget voldsom prisstigning varslet var som bekendt ikke er lovligt og det har naturligvis

været en stor belastning for både familier ældre og enlige pludselig at skulle finde så mange ekstra penge så hurtigt fjernvarmebestyrelsen har nu som ministeren siger måttet krybe til korset og tilbageføre de ulovligt opkrævede beløb indtil varslet er overholdt det kan synes molboagtigt og bureaukratisk men loven skal overholdes og fejlen ligger udelukkende hos bestyrelsen

grundbeløbet fjernes men jeg tror også der er andre ting fordi ifølge varmeforsyningsloven skal der maksimalt betales den billigste af følgende to priser

eller substitutionsprisen

noget om hvordan bortfaldet af tilskuddet til elproduktionen på kraft varme værker kan føre til stigende priser

det er jo noget værkerne har vidst siden to tusind og fire

og det er også således at

må man ikke længere udbetale størstedelen af grundbeløbet

varmeprisen i de forhold hvor værkerne ikke har taget behørigt hensyn til at på et eller andet tidspunkt vil det her tilskud bortfalde

iværksætte andre metoder om jeg så må sige fordi man har været bundet af en gasaftale det synes jeg lige skal med i den her sammenhæng så så vi ikke står her og hænger værkerne ud for at

mening om krydssubsidiering det er åbenbart meget brugt inden for forsyning og det betyder at der er andre forbrugere der er med til at betale for underskuddet i de pågældende selskaber

der kan rådgive værkerne i forhold til hvordan man tilrettelægger produktionen bedst muligt og tager størst muligt hensyn til at sikre så lave varmepriser som overhovedet muligt

til at imødegå konsekvenserne at

ligger både muligheden for en håndholdt indsats som vi i øjeblikket forhandler om med spørgerens parti

alt afhængig af lokale forhold og så er det også således at fem hundrede fjernvarmeværker per første januar ikke længere skal producere både og el og varme samtidig den gruppe tilhører viborg fjernvarme ikke

men det er regeringens hensigt og jeg tror også at det er spørgerens partiets hensigt at vi i hvert fald skal kigge på mulighederne for at endnu flere værker

umuligt at afgøre om fjernvarmeforbrugerne i viborg betaler tilskud til elproduktionen og dermed til energi viborg strøm as og midtjysk elhandel as skemaer til anmeldelse anmeldelse af priser med videre

er ens uanset om der er tale om fjernvarmeselskaber med ren varmeproduktion samproduktion og så videre skemaerne lægger således op til at der skal føres kontrol med om fordelingen af omkostninger mellem el og varme er rimelig kan ministeren redegøre for hvorfor forsyningstilsynets anmeldelsesblanketter ikke er produktionsopdelte så en krydssubsidiering kunne opdages og

viborg fjernvarme skal udfylde til forsyningstilsynet men helt overordnet

der skal være gennemsigtighed i det således at man

hvad man betaler for og hvad man får

skal betale til den del der vedrører det at producere fjernvarme

at vi kan sende et notat

regler og spilleregler der gælder for for værkerne

er et spørgsmål til transport bygnings og boligministeren og det er stillet af herre jan johansen socialdemokratiet

til at cykelløbet postnord danmark rundt

over storebæltsbroen når der er tale om en national begivenhed og det kun

få timer at cykle over storebæltsbroen og vil medføre meget lidt gene for trafikken og når ministerens afvisning nu får den konsekvens at postnord danmark rundt cykler helt uden om fyn fordi fyn åbenbart ikke er stor nok til

for beslutningen er at jeg som minister med ansvar for statens infrastruktur vil sikre fremkommeligheden mellem øst og vestdanmark storebæltsforbindelsen binder landsdelene sammen og er for mange borgere i realiteten den eneste mulighed for at rejse mellem fyn og sjælland storebæltsforbindelsen er dermed kritisk infrastruktur sund bælt har oplyst at der på den planlagte dag i august to tusind og nitten fra klokken tretten til klokken fjorten

der er således tale om en travl dag med en del særlig international ferietrafik med den forventede trafikbelastning på dagen er der risiko for at trafikken bliver så tæt at den vil gå i stå med væsentlig større forsinkelser til følge historisk har det været tilfældigheder der har afgjort om det går godt

der opstår trafikale problemer det så vi på storebæltsbroen i to tusind og tolv og to tusind og fjorten samt ved lillebælt halvmarathon i maj to tusind og sytten hvor der opstod timelange køer den risiko mener jeg ikke at vi kan være bekendt at tage over for de mange bilister der skal krydse storebæltsbroen derfor mener jeg ikke at storebæltsforbindelsen skal indgå som etape i cykelløbet postnord danmark rundt det undrer mig dog at spørgeren mener at min beslutning om at holde storebæltsforbindelsen fri

har den direkte konsekvens at der ikke kan afvikles cykelløb på fyn nu vil jeg ikke gøre mig klog på planlægningen af sportevent men efter min bedste overbevisning burde det være muligt at planlægge en etape på fyn

skal man kigge anderledes på det end hvis det bare er

der er meget lidt trafik så det

over broen som vi er så stolte af

der er meget trafik på det tidspunkt og derfor er der potentielt meget trafik som skal sidde i kø hvis det er at det er en af de dage hvor der opstår problemer som der tidligere har gjort når man har villet krydse storebæltsbroen

eneste sted i danmark hvor man via vej

vandet og komme fra fyn til sjælland fra vest til øst eller fra øst til vest

der er utrolig mange andre steder i danmark hvor man kan arrangere cykelløb uden at man behøver at gøre det det eneste sted hvor der er

noget national sport at sige at hvis de ansøger om at komme

bruge broen en time eller to

ministeren åben over for at man godt kan bruge den hvis det generer mindst muligt og det er i meget kort tid så arrangørerne må altså rette ind efter trafikken og dermed kan de også bruge

nogle arrangementer i gang uden

skal være nødvendigt at tage færgen når man skal fra fyn til sjælland men at man i stedet kan køre på en fast forbindelse den faste forbindelse er lavet af hensyn til trafikanter der skal fra øst til vest vi har ikke brugt alle de milliarder af kroner for at der skal kunne arrangeres motionsløb

at det har prioritet at folk skal kunne rejse i landet

vigtige gøremål og det har højere prioritet end at der skal være et motionsløb lige netop der som er det eneste sted man kan bruge til at komme fra sjælland til fyn så udgangspunktet er nej der kan ikke være løb på storebæltsforbindelsen medmindre som vi har sagt

sig gøre på en anden måde fordi man er kreativ og tænker sig rigtig godt om og der også forståelse for

ting som kører hen over tilsvarende

men men jeg kan høre at hvis det er tour de france kan det godt lade sig gøre men hvis det er en anden nationalsport som dækker landet som for eksempel postnord danmark rundt

også godt kan se at det her kan lade sig gøre uden

fordi der var arrangeret løb på broen sådan at broen ikke kunnet tjene sit egentlige formål nemlig at sørge for at folk kunne komme fra øst til vest jeg ved ikke om herre jan johansen nogen sinde selv har siddet i sådan en kø hvor man har været med til at finansiere at der blev bygget en fast forbindelse i danmark men den er fuldstændig proppet til og spærret fordi der er nogle der har besluttet at det er vigtigt at holde et motionsløb når man sidder i sådan en kø

så har man svært ved at forstå beslutningen om at det er vigtigere at der er motionsløb lige netop det eneste sted hvor man kan komme fra fyn til sjælland end at man kan køre der som trafikant tænk hvis man skal besøge sin mor på hospitalet som ligger med alvorlig sygdom og måske skal dø tænk hvis man skal til en begravelse tænk hvis man skal til en vigtig jobsamtale

kan lade sig gøre fordi eneste sted

skal være et motionsløb jeg vil ikke tage ansvaret for den beslutning det må herre jan johansen gøre hvis han en dag bliver

og sydsjællændere der hver dag pendler til hovedstaden og østsjælland at de nu skal adskilles fra hovedstadens trafikselskab herunder om ministeren finder det hensigtsmæssigt at trække grænsen mellem de to nye trafikselskaber på tværs af østbanen

jeg forventer på ingen måde at pendlermulighederne mellem

og det øvrige sjælland forringes i forhold til i dag i jylland er der også en række offentlige busser der krydser trafikselskabsgrænser

borgere der pendler til hovedstaden fra både fyn og jylland

i hovedstadsområdet får de elleve øvrige kommuner på sjælland sjælland netop mulighed for at tilrettelægge den kollektive transport med udgangspunkt i de behov som de har der oprettes et selvstændigt trafikselskab her helt på linje med i resten af landet i øvrigt forestiller jeg mig at dette trafikselskab får mulighed for at indkøbe ydelser hos

angående det andet spørgsmål som vedrører østbanen

krydser østbanen

en forholdsvis stor andel af privatbaneinfrastrukturen på hele sjælland præcis hvordan privatbanernes ejerskab på sjælland skal organiseres fremover skal afklares nærmere i det videre arbejde en mulighed er at

overtager hele movias del af ejerskabet af privatbanerne på sjælland en anden mulighed kunne være at det nye trafikselskab på sjælland også overtager en andel det skal overvejes nøje i forbindelse med lanceringen af regeringens udspil om

skrev jeg netop også til movias formand og tilkendegav at jeg gerne ser

movia bidrager med input til ministeriets videre arbejde med den præcise udformning der skal lede frem

nu skal oprettes jeg har selv

trafikselskab og jeg har adskillige gange oplevet at

også yngre mennesker har forsøgt at købe

gyldigt rejsehjemmel

udstukket en kontrolafgift mellem tølløse og hvalsø

mellem de to trafikselskaber fordi man havde gyldigt rejsehjemmel til det ene trafikselskab og gyldigt rejsehjemmel til det andet trafikselskab

instanser for at komme fra tølløse station til hvalsø station det var også tilfældet indtil for et par år siden

ordning hvor man for eksempel med skoleklasser skulle købe tre forskellige stykker rejsehjemmel for at komme fra holbæk til københavn og dengang sagde dsbs ledelse ligesom den daværende venstreregering at nu

altså på tide at man afskaffede den her ordning fordi den var

ikke mening at folk skulle købe tre stykker rejsehjemmel for at komme fra holbæk til københavn men

vil genindføre en ordning som i alle årene blev kritiseret hvor man skal købe tre stykker rejsehjemmel

for at komme fra holbæk til københavn med en skoleklasse og at man igen som pendler mellem

og københavn skal opleve at ældre damer som har forsøgt at leve op til de regler der gælder i

fordi de ikke er klar over det som er svært at være klar over nemlig at man skal have tre forskellige stykker rejsehjemmel for at komme fra holbæk til københavn mener ministeren virkelig det giver mening at lave så indviklet et system som vi allerede

postulerer tiden er jo en anden vi har digitale betalingsoplysninger vi har digitale billetkøbssystemer vi har digitale samarbejdsformer tværs af trafikselskaber så den der redegørelse for fortiden på sjælland kan ikke rigtig bruges til noget i dag jeg ved kun én ting oven i det og det er at ønsket om at tilrettelægge trafikken på den her måde kommer ud fra et oprigtigt følt synspunkt om at det ikke skal være københavn

der skal bestemme om der eksempelvis skal være en busrute mellem kalundborg

eller mellem kalundborg og slagelse eller mellem slagelse og næstved

det er bedst at man træffer den slags beslutninger på sjælland

jeg frygter at hvis den slags beslutninger træffes i et organ hvor københavn dominerer så vil man føle sig fremmedgjort af de beslutninger der bliver truffet og mene at

bliver truffet hen over hovedet på en fordi københavn dominerer i et selskab så mit ønske er at beslutninger træffes lokalt og det er det som den her organisationsform

lokale sjællandske politikere der bestemmer og prioriterer hvilke buslinjer

til skælskør nedlægges hvad skal nedlægges det er lokale folk der har et demokratisk mandat som beslutter det

til at spørge er ministeren enig med ringsteds venstreborgmester der siger at når man laver noget i regeringen der hedder hot

hvor skulle det dog komme fra

regionerne skal nedlægges fordi de har for ringe en funktion i det danske samfund til at retfærdiggøre

en del af regeringens politik vi siger så så får kommunerne de penge som regionerne fik tidligere og det vil sige at i det her tilfælde vil de sjællandske

kommuner få de penge som regionen fik tidligere og vil kunne bruge de penge på at

præsenteret så bliver det således at kommuner der er tyndere befolket vil få færre penge i det nye trafikselskab og det vil altså sige at det nye trafikselskab man vil

og lolland falster vil få færre penge til at drive busser for end de havde før

man i den model man vil lave altså præmierer de tyndtbefolkede områder mindre

sådan er det allerede i dag og sådan vil det også være fremover det var ikke noget som herre kaare dybvads eget parti lavede om på mens man var i regering og havde transportministerposten fordi man nok syntes det var en god idé at det var på den måde man får per borger man har og det vil sige

nogen forandring her den eneste forandring er at de penge som regionen fik tidligere nu tilfalder

at nato er bedst til at varetage danmarks sikkerhed og at der ikke bør opbygges parallelstrukturer på militærområdet som det vil være tilfældet med

det er veldokumenteret i regeringsgrundlaget i det forsvarsforlig vi indgik sidste år og i den udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi derfor er jeg helt enig

i peter bartrams udtalelse om at vi skal undgå at opbygge parallelstrukturer i nato og

ideen om et mere handlekraftigt forsvarspolitisk eu er mere relevant end det har været i mange år det er grundlæggende godt at eu

bidrager mere til europas sikkerhed jeg deler ikke målet om en eu hær og det har jeg jo klart sagt

offentligt og til en række eu kolleger

er heller ikke konkrete initiativer i eu der peger på at udviklingen i forsvarssamarbejdet skal føre til at eu erstatter nato det ser jeg ikke for mig der er tale om at eu skal styrke sin kapacitet til i større grad

kunne tage vare på europas egen sikkerhed i fuldt samarbejde med nato og regeringen er derfor tilfreds med at eu og nato i stigende grad samarbejder om europæisk sikkerhed eu kan jo noget som nato ikke kan og som vi har brug for i europa hvis vi skal kunne imødegå de aktuelle trusler som nato ikke håndterer direkte oplagte eksempler er håndteringen af de udfordringer der udgår fra flygtningestrømme terrorisme og svage stater i nordafrika

hertil kommer eus særlige kompetence med hensyn til at stabilisere kriseramte områder træningsindsatser samt opbygning af civilsamfund med politi og domstole på det forskningsmæssige og industripolitiske samarbejde på forsvarsområdet kan et tættere samarbejde i eu føre til at de europæiske nato medlemmer styrker deres militære kapaciteter og det vil selvfølgelig også komme nato til gavn derfor er det min opfattelse at eu på en lang række af disse områder skaber reelt

peter bartram skriver her i sine twitteropslag den sjette januar er og jeg citerer nato er bedst til at varetage vores sikkerhed skulle

eur lande ønske en stærkere eur profil kan det nemt praktiseres i regi af nato

opr med primær eur interesse vi skal ikke opbygge parallelstrukturer på det mil område der er nogle forkortelser det er der jo i twitter når man skriver sådan men jeg tror jeg forstår peter bartram derhen at

særskilt eu kapabilitet og et særskilt eu regime inden for europa i konkurrence med nato grunden til at jeg bringer det op er jo at uanset hvordan man vender og drejer det synes det som om der er nogen der mener det altså

emmanuel macron den franske præsident en ikke ubetydelig figur fik jo sagt

at han ville have en sand europæisk hær og udover at han ville have en sand europæisk hær skulle denne hær også være rettet mod kina rusland og usa jeg ved ikke rigtig hvorfor han fik usa med i den der ligning

den fjortende november fulgte angela merkel det jo også op med ønsket om at vi skulle have igen en sand europæisk hær så mon ikke det som

peter bartram udtaler sig om her er en advarsel til de her mennesker den franske

om at vi skal gå den vej og så er spørgsmålet igen hvordan i

når to store markante lande i eu så entydigt

omkring en europæisk

jeg tror ikke der er nogen der forestiller sig at den franske præsident macron kommer og afleverer nøglerne til det franske atomvåben til et kontor i bruxelles og så siger værsgo

heller ikke forestille mig at den tyske forbundskansler

til et kontor i bruxelles nu har i overtaget kommandoen over den tyske hær så der er jo meget

interesse i det her fordi det går på at lave et skræmmebillede om den her europæiske hær men jeg er bare nødt til at holde fast i at det danmarks politik går ud på

vores sikkerhed garanteres af nato og at hjørnestenen

i det forsvar er usa som jo i sidste instans er dem

sikkerhed så der er ingen tvivl om at sådan hænger tingene sammen det er også sådan jeg hører samtlige nato lande sige

en parallelstruktur vi skal ikke kopiere

kan noget som nato ikke kan nato er ret god

at nedkæmpe en fjende men nato er ikke god til at stabilisere

hvis vi tænker på mosul eller raqqa

organisation som kan genopbygge et civilsamfund opbygge et politi sikre grænsekontrol og så videre

synes jeg jeg se væk fra

salige george bush som jo i nitten ni og halvfjerds fik sagt om

nu skal man jo ikke foruddiskontere at forsvarsministeren kommer til at forsvare det han tidligere har kaldt woodoo men men jeg må bare sige at

et skræmmebillede af eu men altså rent faktisk

for at tage en af de praktiske ting som man samarbejder om

at sikre en større grad af mobilitet i europa så

ikke hænger i grænsekontrol der er jo eksempler på hvis jeg husker ret amerikanere der har hængt

fjorten dage i en grænsekontrol mellem rumænien og bulgarien

som vi hele tiden arbejder med men eu er altså rigtig rigtig gode i områder til at genopbygge et civilsamfund hvor nato ikke har den samme kompetence og derfor en ting er at man kan nedkæmpe en fjende og det kan nato

der er andre ting der følger med når man har nedkæmpet

og det er jo indlysende hvis det er det der er baggrunden for

kunne noget mere end bare genopbygge mosul og raqqa den skal også kunne forsvare europa den skal også kunne intervenere i tredjelande

varetage den opgave i virkeligheden og

jo ikke fordi vi i nato sammenhæng eller koalitionssammenhæng tror at

har vi vundet så skifter kampene karakter så det der er det afgørende er jo at nogle nogle ting følges ad det militære med at nedkæmpe det og

til genopbygning og jeg kan ikke for min død forstå at der skulle være et modsætningsforhold

medmindre ens argumentation hele tiden er drevet af at eu er fanden selv